som sund fornuft at vi nu fornyer den aftale der er fra nitten seks og firs som er forældet og ikke lever op til nutidens

det er afgørende for både borgere og virksomheder at der er en opdateret aftale det fremmer samhandel og interaktion mellem mellem landene og særligt for de virksomheder der har aktiviteter i kina jamen så er det vigtigt at der findes opdaterede dobbeltbeskatningsoverenskomster som sørger for at der ikke er nogen der uforvarende skal døje med

begge lande hvis loven ikke er vedtaget inden udgangen af november ja så kan dobbeltbeskatningsaftalen ikke træde i kraft per første januar to tusind og tretten men først i to tusind og fjorten og det vil være til gene for erhvervslivet og det er bestemt ikke rimeligt jeg må dog sige at jeg finder det pinligt for regeringen pinligt fordi man indgik aftalen tilbage i

her i sidste øjeblik og finder ud af

hvis ikke den er vedtaget senest med udgangen af november ja så kan den først træde i kraft i to tusind og fjorten det virker ærlig talt noget sjusket at man ikke har haft styr på tingene

skal skal hastebehandle sagen men som

hjælper vi gerne fra venstres side med at bringe orden i tingene men vi synes som sagt det er pinligt særlig når man tænker på er en regering der har et regeringsgrundlag med svulstige ord om god regeringsførelse om god tid til folketingets arbejde og rimelige frister for lovbehandlingen

ikke forhindre venstre i at støtte forslaget og en hurtig behandling

optaget af at der er klare regler for borgere og virksomheder og det medvirker dobbeltbeskatningsaftalen hermed til så jeg kan på venstres vegne sige at vi støtter forslaget og jeg har lovet at sige at det samme

samme kinesiske skattevilkår som virksomheder i andre lande som også har en

er givet samtykke til den her aftale vi behandler i dag

danske virksomheder altså dårligere vilkår end virksomheder i de lande som allerede har

givet kineserne en henvendelse om at vi har tiltrådt

gerne ske for indkomståret to tusind og tretten så socialdemokraterne vil gerne bidrage aktivt til at folketinget får behandlet og dermed givet samtykke til denne aftale

indeholder regler om hvornår danmark henholdsvis kina kan beskatte forskellige former for indkomst

er hjemmehørende i den ene stat modtager fra den anden stat

bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning når begge stater beskatter samme person eller selskab af samme indkomst den vigtigste ændring angår beskatning af udbyttebetalinger fra kinesiske datterselskaber til danske moderselskaber

nugældende aftale betyder at kina kan opkræve en skat på højst ti procent af det udbytte som et kinesisk datterselskab udlodder til sit danske moderselskab med den nye aftale er den tilsvarende skattesats på højst fem

hvilket svarer til kinas nyere dobbeltbeskatningsaftaler med andre europæiske lande nedsættelsen af kinesisk skat af udbyttebetalinger til danske moderselskaber medfører ikke tilsvarende højere dansk skat efter selskabsskatteloven skal et dansk moderselskab nemlig

dansk skat af udbytte fra et datterselskab i kina hvad betyder aftalen videre jo den nye aftale

medfører ikke de store ændringer med hensyn til dansk beskatning der bliver altså ikke sådan et stort merprovenu i skat herhjemme

danske pensionister som flytter til kina og det er alle typer pension der at blive beskattet her hvor danmark med den nugældende aftale ikke kan beskatte dansk pension som er udbetalt i forbindelse med tidligere arbejde den nye aftale ophæver altså nogle særlige regler om dobbeltbeskatningslempelse hvorefter kinesisk skat

kunne medføre dansk dobbeltbeskatningslempelse med et højere beløb end betalt kinesisk skat den gamle aftale

nemlig en særlig regel om at danske virksomheder som for eksempel modtog royaltybetaling fra kina

skatteforhold for borgere og ikke mindst virksomheder i forhold til aktiviteter i kina

at man lige pludselig midt i den her uge finder ud af

er lidt underligt men vi støtter selvfølgelig gerne og hjælper med at få den igennem fordi indholdet er ganske fornuftigt og generelt synes vi

med vores samarbejdslande som vi har noget samhandel med og

nogle borgere der flytter den ene og den anden vej det er ganske fornuftigt at vi laver nogle aftaler som gør at man ikke bliver dobbeltbeskattet

afgørende land de får nogle vilkår der ligner dem som andre lande har opnået med kina

helt konkrete forbedringer for danske virksomheder der modtager udbytte fra et datterselskab i kina i den her aftale

behov for nogen større politisk debat jeg skal bare sige på vegne af sf og de radikales ordfører der ikke

bliver høre om der skulle være nogle hjørner i det

ikke har været opmærksomme på men som udgangspunkt

og de principper vi synes er i orden sammenlignet med nogle af de dobbeltbeskatningsaftaler

det kan lykkes at få det vedtaget så det kan træde i kraft per første januar to tusind og tretten det plejer at være noget af det som vi

danske folketing er gode til at kunne håndtere i det samarbejdende folkestyre hvis der opstår et sådant problem som jeg igen skal beklage så vi

behandling i udvalget og i det omfang som

er nogle hjørner der skal afdækkes så gør vi det der

jeg håber på at vi hurtigt kan få vedtaget det her lovforslag så det kan træde i kraft første januar totusinde

hvad der er påkrævet i den uddannelse

mener at bonus a ordningen er socialt skævvridende og at det er et problem for de ressourcesvage elever i de gymnasiale

ordningen skaber en unaturlig stigning i adgangskravene til de videregående uddannelser at ordningen skaber en unaturlig kløft mellem karaktererne hos de ansøgere der har taget ekstra a niveau fag og dem der ikke har

regeringen enige med forslagsstillerne i at alle skal have lige muligheder i uddannelsessystemet uanset deres sociale baggrund

uddannelsesniveauet hæves på den måde at det er til gavn for de unges muligheder i voksenlivet og at det er til gavn for samfundet så vi også fremover kan sikre velstand og vækst

det vigtigt at der er incitamenter til at udnytte de muligheder

at gøre en ekstra indsats og at mulighederne og incitamenterne er klare

godt gå lidt nærmere ind i for det er også en del af diskussionen

det kan være socialt skævvridende eller ej

de elever der gør en ekstra indsats under uddannelsen ved at tage flere fag på a niveau end det er krævet i den enkelte gymnasiale uddannelse det har i sig selv en værdi selv om de bonus a fag som kan give et højere karaktergennemsnit ikke nødvendigvis har noget at gøre med den uddannelse som eleven efterfølgende søger optagelse på på nuværende tidspunkt har vi ikke nogen præcis viden om hvilken rolle bonus a ordningen spiller for elevernes valg af ekstra fag på a niveau der er foreløbig ikke noget der tyder på

bonus a ordningen generelt medfører social skævvridning

de undersøgelser og de tal som vi har i ministeriet

om ordningen har nogle utilsigtede konsekvenser

afhænger af flere forhold blandt andet er det betinget af hvor mange ansøgere der er i de enkelte år til de uddannelser hvor der er adgangsbegrænsning

afhængigt af hvordan ansøgergruppen til de enkelte uddannelser er sammensat

regeringen deler ikke opfattelsen af at der skulle være en særlig karakterkløft men igen

noget vi gerne vil kigge på i forlængelse af beslutningsforslaget

har arbejdet hårdere i forhold til det der kræves i uddannelsen

lavere standpunkts og prøvekarakter på grund af den ekstra arbejdsbyrde der måtte være så får de til gengæld som belønning ganget deres eksamensgennemsnit med en

i forhold til at vælge et eller flere

som

enige i at adgangen til en uddannelse ikke må begrænses af kriterier som er socialt skævvridende

lige muligheder for alle unge uanset

om de unge benytter sig af bonus a ordningen så ved vi det som sagt ikke helt præcis

konstatere at det ikke er den uddannelse nemlig htx teknisk gymnasium hvor de fleste af eleverne opnår bonus som har den største søgning vi ved at mange elever sigter efter at få et højt eksamensgennemsnit

ikke udstrækning elevernes valg af fag herunder valg af ekstra a niveau fag samtidig er målrettet de videregående uddannelser som de efterfølgende søger optagelse på vi vil derfor også se på om bonus a ordningen virkelig giver den ønskede tilskyndelse til at tage ekstra fag på a niveau

der er både bonus for ekstra a niveau fag og bonus for tidlig studiestart det skal under alle omstændigheder gøres lidt mere overskueligt så det sikres at alle

kender til ordningerne endelig skal en eventuel ændring eller afskaffelse af bonus a ordningen ses i sammenhæng med optagelsen til de videregående uddannelser vi mener derfor i regeringen at der er en række forhold

skal afklares nærmere før der træffes beslutning om at opretholde

den begrundelse derfor ikke støtte forslaget fra enhedslisten

vil sætte nogle undersøgelser i gang i forlængelse af de

det skal de elever jo ikke have dårligere muligheder

af og et socialt taxameter giver mulighed for at de gymnasier som har mange elever fra gymnasiefremmede hjem kan lave den ekstra indsats

ekstra vejledning det kan være særlige kursusforløb på forskellige måder sådan at de

interessant i forhold til bonus a ordningen

det er socialt skævvridende det er meget forskellige unge der vælger at tage

et eller flere ekstra a niveau fag og jeg synes også interessant at se at htx

flest der tager ekstra a niveau fag jo faktisk er en af

de gymnasiale uddannelser som er bedst til at give en gymnasial uddannelse til unge der kommer fra såkaldt gymnasiefremmede hjem og det er fordi

vi er optaget af den samme problemstilling som enhedslisten

så

vi kan ikke se at der er den sammenhæng som enhedslisten frygter

det kan være sværere at opnå lige så gode karakterer hvis man kommer fra uddannelsesfremmede hjem

dem der kommer fra hjem hvor mor og far også kan hjælpe der tager ekstra mange bonus a fag det ser faktisk

dem som er ret gode til at tilbyde gymnasiale uddannelser

er sådan

noget i forhold til de unge der vælger ekstra a niveau fag det undersøger vi nærmere det kan så have noget betydning i forhold til at det kan blive lidt mere uigennemskueligt

overhovedet at træffe de rigtige valg om hvordan man sammensætter sin gymnasiale uddannelse i forhold til hvad man ønsker at tage af videregående uddannelse det synes jeg også er værd at kigge nærmere på men det er lige præcis det at alle skal blive så dygtige som de kan uanset social baggrund som jeg synes er nøglen

synes jeg faktisk mest præcise måde at

vi forstår ved lighed er lige adgang for dem der kan og vil

lidt ekstra fordi de ikke får hjælpen hjemmefra og så er de snildt i stand til også at få en rigtig god

af to eller flere ekstra fag på a niveau enhedslisten argumenterer for forslaget

reglen favoriserer de unge der har ekstra ressourcer

kommer fra uddannelsesvante hjem

den sætter mere mere ressourcesvage elever bagest i køen det hedder i forslaget at den nuværende ordning kun gavner dem der har haft ressourcer og overskud i deres gymnasietid til at vælge et eller flere ekstra fag på a niveau venstre er enig med enhedslisten i at alle skal have lige mulighed for at tage en uddannelse men vi skal ikke have et uddannelsessystem hvor ens baggrund spiller en rolle så hvis der ønskes yderligere tiltag mod den sociale arv vil venstre gerne tage kampen op

kan jeg tilslutte mig den fremstrakte hånd som ministeren er kommet med den såkaldte bonus a regel belønner de studerende der præsterer ud over det sædvanlige man kan sige at der er tale om et overarbejde og overarbejde skal i venstres øjne belønnes danmark bliver absolut ikke rigere af at vi sænker barren tværtimod vi skal have flere op på et højere niveau og vi skal have flere unge hurtigere og bedre igennem

uddannelsessystemet jeg synes det er flot at unge der enten har valgt et to eller flere a niveau fag kan gennemføre det

fortjener til fulde muligheden for at gange op man har truffet et valg man har ydet en indsats og man har gennemført det det fortjener stor respekt jeg vil dog gerne støtte enhedslisten i at kampen mod den sociale arv skal fortsætte

så kan vi i fællesskab blive enige om at styrke kampen mod denne

have lov til at have den her bonus men mener

de elever som yder en ekstra indsats

at vi skal prøve på at gøre danmark rigere for

uddannelsesniveau bliver vi ikke rigere og så får vi ikke skabt den vækst så vi er også tvunget til at prøve på at motivere unge mennesker til at være mere fremme i skoene og yde en ekstra indsats for at

få skabt de arbejdspladser og der synes jeg faktisk at den her ordning spiller en

ekstra a fag af egen fri vilje tør

at motivere gymnasieelever htx elever og hhx elever i dag

ind ad den dag man skal til at træffe sit ekstra uddannelsesniveau og jo mere viden vi får ind jo flere a niveau fag som vi får eleverne til at tage jo større mulighederne er der også for at man tænker mere tværfagligt

til fru lotte rod der var den

social baggrund skal man kunne få den uddannelse man drømmer om

at uddannelse er med til at skabe mønsterbrydere og vi ved at uddannelse er med til at give vores unge muligheden for at vælge det liv de gerne vil leve socialdemokraterne synes det er en god løsning at man kan få en belønning for at gøre en lidt større indsats

som bonus a ordningen giver vi har ikke set tegn på at ordningen skulle betyde en social skævvridning men vi er åbne over for at se nærmere på om det skulle være tilfældet derfor støtter vi ikke enhedslistens forslag i dag om

at sikre uddannelsesgaranti for unge på erhvervsskolerne at vi fjerner den beskæring som den borgerlige regering har påført de frie fagskoler

sikrede efterskolerne ved sidste års finanslov

vi mener det er vigtigt at give

om socialdemokraterne

er for at man risikerer at få dårligere karakterer hvis man tager et ekstra fag eller hvis man tager et ekstra svært fag jeg har selv hørt elever argumentere for og imod at tage et ekstra fag på a niveau og bruge bonusordningen som argument for at man godt tør kaste sig ud i det

faget så godt som jeg havde håbet får jeg da i det mindste lov til at gange

på den måde mener jeg at bonus a ordningen faktisk har en positiv effekt

var den regel der selvfølgelig ikke

fag på højt niveau i hver studieretning men i dag er gymnasiet blevet så bredt at stort set alle går i gymnasiet vi er oppe på at omkring halvfjerds procent af en årgang

gymnasiale uddannelser under et de lettere og de sværere så i stedet for at det

man gik i gymnasiet for at komme på universitetet går alle nu i gymnasiet men nu kan man så differentiere sin egen gymnasieuddannelse ved at tage forskellige antal a niveaufag og der mener jeg at bonusordningen i virkeligheden ansporer folk til at turde kaste sig ud i mange a niveaufag og det

jeg ikke se som andet end en fordel i virkeligheden mener jeg at den her regel kan være med til at skabe yderligere social mobilitet noget som jeg mener er er både folkeskolens

i samfundet og ikke arv

om end det ikke er dokumenteret i videnskabelige undersøgelser

ser dansk folkeparti gerne at vi bibeholder

får flere til at vælge flere rigtige fag eller flere fag på højt niveau vi ved det

hvor mange højniveaufag man har som udgangspunkt på de forskellige gymnasiale uddannelser dels kan man godt forestille sig at nogle af dem der synes

snittet stiger

ville vi ikke have opfundet det her bonussystem vi var ikke for det dengang det blev indført

set også principielt at det er lidt underligt at man kan gange sit snit

vi skal blive klogere på den både på dens fordele

ulemper samtidig synes jeg at det er ret vigtigt at vi ser det i sammenhæng med

at vi gerne vil have flere unge til at tage de fag som de har brug for

klogere på hvilke effekter den her bonusordning har om den får flere

at vi kigger lidt på koordineringen mellem gymnasierne så vi sikrer os at de rent faktisk udbyder de studieretninger som de unge gerne vil have så vi ikke risikerer at hvis der

oprettet

at vi kigger på hvilke fag der giver optagelse

videregående uddannelser vi har jo stadig den her udfordring med at det ville være ret logisk at biologi rent faktisk talte når man skulle ind på

oplysning og vejledning så de unge bliver bedre i stand til at

har vi besluttet i det radikale venstre at vi ikke kan støtte enhedslistens beslutningsforslag sådan som det ligger nu

både fordele og ulemper

jo vælge højniveaufag hvis de har brug for

selv haft masser af højniveaufag uden at

det her er noget vi diskuterer ud fra hvad vi sådan lige måtte have en fornemmelse

fru merete riisager taler ned til de elever som

skal være for alle fordi man så trækker niveauet ned

få flere elever til at tage de fag de har brug for

det får flere elever til at vælge de rigtige fag

er så vigtigt at vi ser på de i fællesskab altså

om vi laver en bedre fordeling om vi kan lave en bedre vejledning om vi kan supplere

en samlet balance mellem at vi får folk til at vælge de rigtige fag og at vi samtidig får alle med så det ikke bliver skævvredet

ordføreren ikke det er rimeligt at de

komme ind på

pålægger sig selv en ekstra byrde som

synes ordføreren hånden på hjertet ikke

spansk på højt niveau det gav så tre højniveaufag jeg gik også op og tog

meget vigtigt at vi ser det her i en bredere sammenhæng så vi undersøger

i sig selv men også hvordan der er en sammenhæng mellem at man kan supplere

at man kan lave en bedre fordeling mellem de forskellige gymnasier

at vi kan vejlede bedre for det er jo den samlede

hvordan eleverne kommer til at vælge de fag de har brug for

fremtidens arbejdsmarked

bliver dygtigere end den foregående

det vi kalder social mobilitet

rustet end den foregående generation

eller forældre der kan hjælpe med litteraturanalysen og matematikopgaverne

folkeskolereform på et tidspunkt

er ulighedsskabende i vores system det er

skal vi selvfølgelig se på det

vi vil jo ikke afskaffe noget

det her

det er en rigtig god idé at vi ser yderligere på

lektiecafeer socialt taxameter og

i vores uddannelsessystem

jo en anden diskussion

og som jeg sagde før i den undersøgelse fra eva forholder det

negative sociale arv og i virkeligheden

ikke tror

at studieretning

det som flere undersøgelser har peget på

reelt lige muligheder

den anden har forældre som enten ikke kan eller ikke vil

det som vi skal prøve at supplere med alle de her tiltag som lektiecafé socialt taxameter og det jeg nævnte før

af enhedslisten ud fra en bekymring for hvorvidt reglen skaber mere ulighed i uddannelsessystemet

viser at socialt udsatte unge er lige så flittige til at tage mange fag på højeste niveau i gymnasiet som deres kammerater fra veluddannede og velstillede familier

jo næsten tro at beslutningsforslaget blev trukket tilbage og debatten forstummede men det gør

kampen om hvorvidt vi skal belønne de dygtige og de flittige i uddannelsessystemet

modtager uddannelse i form af

er så fokuseret på lighed at man i mange år har haft planer liggende i skuffen om fredelig og demokratisk overtagelse af succesrige private virksomheder i

par stykker i lighedens navn kunne ordføreren fru rosa lund

og lego kæmper med at få logistik og produktion til at gå op i en højere enhed

lidt overraskende det er at enhedslisten

og sætte barren lavt for at sikre at enhver kan

at for al menneskelig motivation og foretagsomhed hvis man søger efter absolut lighed

ikke mindst i uddannelsessystemet i grundskolen skal der være høj faglighed og plads til leg og børnelyde i alle

skylder vi de unge at gøre netop det

og skaber gode resultater gymnasieskolen er i dag blevet en form for forlængelse af folkeskolen der forventes at kunne bringe ethvert ungt menneske igennem de tre år uden at man lider nogen overlast eller bliver fagligt forpustet

for samfundet men i endnu højere grad for den enkelte unge der kommer

ud med huen på hovedet i den tro

kun for at opleve at der er afgrundsdybe huller i fagligheden når han eller hun kommer på universitetet

senere skal ud på et globalt arbejdsmarked og konkurrere med unge fra andre dele af verden

hvis man tager et a niveau mere gør ingen sommer vi har brug for en komplet revision af gymnasieskolen der hæver niveauet flere meter

bygget en fleksuddannelse kære regering

får en modig revision af ungdomsuddannelsen gælder det om at hæge om det der faktisk giver mening

en undersøgelse af de her regler så kan vi jo tage diskussionen en gang til når vi

at uddannelsessystemet skal være med til at skabe mere lighed i samfundet

ændre på men vi synes

og de elever der kan tale det akademiske sprog

i vores ungdomsuddannelser de elever der får de

og senest har arbejderbevægelsens

de her elever som får mest ud af og nyder godt af karakterræset

socialt skævvridende skævvridende

at når vi laver

også har en lang uddannelse

det kan altså sagtens lade sig gøre men det der er vigtigt for mig at sige

en stor mundfuld at tage mange a niveaufag det betyder at man skal have styr på de andre ting i sit liv man skal have styr på de andre fag i sin skole

styr på sin økonomi

selvfølgelig hjælper økonomisk her det ville man jo også selv

elever som ikke kan få hjælp af mor og far

penge det er elever som kommer fra de hjem

en del af husstandsindkomsten hvor de bidrager til huslejen

i stedet for at diskutere det her med udgangspunkt i

ekstra a niveaufag og dermed muligheden for at

og når de ressourcestærke elever løber med de høje

vi i enhedslisten at den skal afskaffes en afskaffelse af bonus a reglen betyder ikke at vi får et uddannelsessystem uden ulighed

jeg i hvert fald gerne sige at jeg fuldt ud

vi løser derfor ikke nogen problemer

men vi løser altså store problemer ved at afskaffe karaktersystemet

at karaktersystemet

fordi det er med til at stigmatisere en masse unge som har svært at komme videre i deres uddannelse

uden ulighed men det er et rigtig godt første skridt på vejen

og som jeg hører på ministeren og

hhx htx

at de som organisation

individuelle medlemmer som ikke støtter forslaget

sikkert også være i nogle af de

erhvervsskolernes elev organisation bakker op om forslaget

jeg sige tak til ministeren

er socialt skævvridende og om der er forskelle mellem de forskellige

skal lave mange ting selv det anerkender vi

altså en forskel om man kan få hjælp derhjemme af sine forældre

jeg er i øvrigt student fra to tusind og seks vil jeg

i dansk på en pædagoguddannelse men der

fordi de ikke kunne få vejledning stillet til rådighed af

gymnasiet men heller ikke kunne spørge deres forældre fordi deres forældre ikke havde nogen uddannelse så ja

i den grad kan udnyttes af børn der

ikke kommer fra boglige hjem de har ikke mulighed for

ordføreren så ikke går efter at få ændret den pædagogiske praksis og undervisningsindholdet i stedet for at få ændret

eller forældrenes økonomi eller hvad det er man sigter

som handler om ansvar for egen læring i gymnasiet

men vi har tillid til at hvis vi giver gymnasielærerne mulighed

kan de sådan set fint selv finde ud af

praksis der er tale om i folkeskolen og gymnasiet giver

at afskaffe bonus a ordningen hjælper

lidt så ordføreren er på